nu

ikke benytter lejligheden til at sige at nu vil vi sætte fuld skub på det der jo har været danmarks holdning i mange år nemlig at det er en rigtig dårlig idé at man for eksempel bruger så mange forskningsmidler i eu

er den vinkel vi skal have på det nu

det ville være en rigtig offensiv tilgang diskussionen

ville være rart at ministeren tilsluttede sig i virkeligheden vil jeg så sige

en anden problemstilling som jeg gerne vil diskutere med ministeren det er spørgsmålet om elliberalisering

det måtte man da i hvert fald tro hvis man fulgte med i debatten dengang at det ville føre til lavere energipriser lavere elpriser som jeg husker det stod enhedslisten fuldstændig alene med det standpunkt at det ville det ikke føre til for almindelige forbrugere der ville det snarere føre til stigende elpriser i flere omgange har vi så

elpriserne er steget for den almindelige forbruger og faldet

bekræftet sidste år hvor vi i første omgang fik at vide fra dansk energi at de tal de selv havde oplyst var forkerte så lavede

ikke passe at de almindelige forbrugere ikke skal have glæde af elliberaliseringen som vi jo har solgt på at den ville føre

at komme med en kommentar til den første

også sagde i mit svar før

et nyt initiativ lige her og nu der forbeholdt jeg mig altså retten til at se om

konkrete spørgsmål om elliberaliseringen

vil love at elprisen

kommer til at falde for de private

man gør klogt i at sige at

og det er bestemt ikke bare at lade stå til er at vi nu får kulegravet det her jeg må jo konstatere

at være rigtig hård i sin kritik af den nuværende energiminister for det er første gang jeg hører en energiminister erkende at liberaliseringen af elsektoren ikke har ført til lavere priser

hører den erkendelse at det nok heller ikke sker umiddelbart det er så bare rigtig ærgerligt

danske befolkning hvorfor liberaliseringen af elsektoren var en god idé

ville føre til lavere elpriser altså fup og fidus

egen regning det jeg bare må konstatere er at forbrugeren

ikke har fået gavn af den liberalisering i form af lavere priser

gjort noget ved sin elregning for nu at sige det meget direkte hvorimod

enig med ministeren i at der også ligger en interessant diskussion i hvorfor taksterne ikke er indrettet på en

måde at det opmuntrer almindelige forbrugere til at spare på energien og bruge energien på de fornuftige tidspunkter af døgnet det set meget enig med ministeren i

en særlig skandale i den sag at det statsejede elselskab er dem som er mindst

tilbage til det som er kernen i det her spørgsmål det var jo ikke sådan at det

lovet i sin tid var at man ville få lavere elpriser hvis man brugte

meget og have mange antagelser omkring det

jeg kan konstatere helt nøgternt

at sige at man kan konstatere meget man kan have mange antagelser inden for det her felt jeg synes det vigtige er at vi kommer til bunds og det gør man altså ikke ved

lave nogle hovsaløsninger ved at se på skurken sådan fuldstændig

få stigende energipriser stigende energipriser medfører selvfølgelig at husholdningerne kommer til at betale noget mere men hvad værre er

sådan set enig med ministeren i men jeg er sådan set lidt uenig i at vi så partout skal kaste os ud i nogle nye energiforsyningselementer som vi ved vil blive meget dyrere selv energistyrelsen ved jo og skriver at vedvarende energi er rasende dyr hvorimod den eksisterende energiforsyning vi har for eksempel fra vores effektive verdens mest effektive kulfyrede kraft varme værker kan levere en energi til en betydelig lavere

erklærede ligestillingsministeren den ottende marts for mere eller mindre død hun mente at det var tid til ikke at sætte så meget fokus på kvinder men

ministeren foreslog også en mandekommission som en der har skrevet om foreslået det samme nemlig

en mandekommission tilbage i to tusind og otte

ministeren har ladet sig inspirere af mit forslag

fædre og mødre have mulighed for at gå på barsel men når man ser på hvem der tager

er det sådan at de yngre fædre som som ønsker at gå på barsel

nu vil ministeren jo gerne have mændene på banen

se lidt nærmere på hvad der kan gøres konkrete initiativer så fædre ikke bliver fyret fordi de benytter sig af retten til at være fædre og være med til at

men men i sin egen pressemeddelelse på

ligestilling er ikke et nulsumsspil eller en tvekamp mellem kønnene det drejer sig dybest set om at skabe lige muligheder til gavn for den enkelte og for danmarks fremtidige vækst

være i ministerens interesse at vi får skabt muligheder

altså jeg ønsker også at både direktøren og den almindelige lønmodtager tager barsel som far

hvad der skal til for at de

sig af den rettighed

ikke rigtig andre forslag end gode hensigtserklæringer men de hjælper jo

vil gerne have at der skal skabes lige muligheder for mænd og kvinder

skillelinje i debatten om ligestilling hvor regeringen indtager det synspunkt

netop er at skabe lige muligheder og fjerne barriererne

ligesom jeg heller aldrig nogen sinde når

til ligestilling og vi kunne også høre her at ministeren ikke går ind for kvoter og forskelsbehandling på den måde

hvordan ministerens forhold er til ligestilling i forhold til arbejdsmarkedet

ministeren så tackler det at vi jo i en stor del af slagteribranchen har det der hedder halalslagtning hvor der faktisk på slagterierne er folk som er ansat kun på grund af deres religion det vil sige at

og først tillykke til ministeren og et ønske om et konstruktivt

samarbejde for vi er jo ikke ret uenige om målene på integrationsområdet men midlerne kan vi godt

jeg vil så ikke indlede en heftig drøftelse om enkeltord er kommet ud af ministerens mund men mere spørge til beskæftigelsesgradens

hvis man skal til at lave statistiske data om midt i noget hvad er interessen egentlig cicero tror jeg var den første der spurgte hvem tjener derpå qui bono

tjener på at man lige pludselig skulle ændre de statistiske beregninger ja det gør arbejderbevægelsens erhvervsråd

nogen kritik jeg spurgte bare om det ikke var lidt klogere

ændre måleinstrumentet og så får jeg en lang tale om at det har vi onde hensigter med det kunne jo godt være at vi havde seriøse hensigter med at sammenligne æbler med æbler og pærer med pærer frem for at sammenligne æbler med pærer

sammenlignelige lande og ikke for eksempel med lande i sydeuropa med en helt anden arbejdsmarkedstradition end den vi opererer med i danmark

det der får mig til at sige ærligt

der sprøjter rapporter ud som prøver på at skabe ubelejlige pointer for regeringen når nu sandheden

derfor ministeren sidder hvor han sidder men det jeg vil tage fat i er en serie artikler i sidste uge i dagbladet politiken der handler om det her forhold at man i en aftale indgået mellem regeringspartierne og dansk

i to tusind og fem udmøntet i cirkulæreskrivelsen af to tusind og seks fastslår at lidelsen posttraumatisk stress syndrom forkortet ptsd ikke kan give anledning til dispensation fra de krav der bliver stillet i forbindelse med meddelelse af indfødsret vi skylder måske at sige hvis

en lidelse som kan give problemer med hukommelse

i danmark i to tusind og ni

ministeriets opfattelse at danmark overholder sine internationale forpligtelser i den her sammenhæng som bekendt og

meddelelse af indfødsret under folketinget i henhold til grundlovens § fire og fyrre jeg har godt set at der er politiske partier

vil gøre op med selveste grundloven på det her felt det kan overraske men ikke desto mindre

det sådan det forholder sig sagen er den at for nærværende er det sådan at sager mennesker der lider af ptsd altså posttraumatisk stress

folketingets indfødsretsudvalg med henblik på en eventuel dispensation det er vigtigt at gøre sig klart at bestemmelserne i handicapkonventionen

indfødsretsudvalget få forelagt sager hvor ansøger lider af ptsd men er ministeren

nemlig slår fast at ptsd alene alene at lide af det i nogle tilfælde kan have karakter af at være et handicap og derfor noget der også giver en konventionsmæssig beskyttelse eller afviser ministeren

i forbindelse med ministerens udtalelser om integration og

den debat meget velkommen vi synes det er rigtig godt at man sætter fokus på at udlændinge der kommer til danmark skal tilegne sig danske værdier og at de også skal tilpasse sig dansk kultur og på sigt blive danskere det er et synspunkt vi er meget enige i i dansk folkeparti men vi

en kronik i jyllands posten

jeg konstaterede en række kulturel tilbagetræden

at det tilbageskridt forbandt jeg med ordet integration

i den forbindelse om ordet assimilation ikke var bedre problemet med det ord

jeg har en forventning om at mennesker der søger til danmark for at

danske der har jeg desværre oplevet en forbløffende reaktion fra venstrefløjen

danske noget med at stoppe svinekød ned i halsen på

det siger noget om niveauet

og det siger desværre også noget om hvad venstrefløjen forbinder med det at være dansk i kirkegaards hc andersens

godt svar fra ministeren og vi kan hurtigt blive enige om at venstrefløjen er håbløs på det her område det er

vi får lejlighed til det på et andet tidspunkt

ministeren har også været ude at sige at det multikulturelle er noget der udgør et problem for det danske samfund

en fremskrivning fra danmarks statistik

vil der om fyrre år ske en fordobling af antallet af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande i danmark selv med

jo ikke uenige om at der er en formidlingsopgave og at mange af de initiativer

er lang vej endnu men hvis det nu er sådan at ministeren har den opfattelse

lovgivningsinitiativer

sige tillykke til ministeren vi har store forventninger til sådan en ung frisk minister

for god ordens skyld

min og socialdemokraternes holdning er var

sprog er nøglen til det her samfund og folk skal sende deres børn i institution

arbejde og klare sig selv og jeg skal hilse og sige til ministeren at der er mange der har gjort det

en restaurant og så videre

herre martin henriksen

det her område atten gange

det ikke er bedre

i min tale til medarbejderne i integrationsministeriet præciserede hvad mine synspunkter

basere sig på to ting fasthed og tillid

for at slå kurt westergaard ihjel

at han må leve med at jeg kommer til at sige tingene rent ud

integration på en god og positiv måde og det vil vi gerne blive ved med at

martin henriksen og herre søren krarup med men jeg tror ikke det vil ændre ret meget på situationen så vil jeg sige at ministeren og hans parti snakker meget om liberale holdninger og personlig frihed

frihed går jeg også meget højt op i gælder det for alle borgere i danmark eller gælder det kun for nogle bestemte grupper for eksempel hvad man skal spise hvem man skal gifte sig med

det synes jeg at vi skal bruge vores kræfter på så vil jeg sige at jeg er enig med ministeren når han siger at

sidste spørgsmål til ministeren da jeg var her i folketinget i to tusind og seks kom regeringen med et

sværd at håndtere og det er det man ser komme til udtryk i i ghettoudspillene

situationen sådan set sine steder bliver stadig mere alvorlig

visse boligområder i danmark er karakteriseret ved ikke i virkeligheden at være en del af det danmark

komme på arbejdsmarkedet skiftet karakter fordi kvalifikationerne er anderledes end

siden vi vedtog lovforslaget og til nu og det er jo ikke

det skyldes simpelt hen at det kræver en del forberedelser man skal

de her sager man skal også finde ud af

ansvar for det er jo mere en sundhedsfaglig betragtning

tror nok at spørgsmålet er kommet op fordi jeg i offentligheden

indretter sådan nogle fixerum der

det er jo fixerum hvor der i virkeligheden foregår noget der er ulovligt det kan vi under ingen omstændigheder acceptere

nu har justitsministeren jo fuldstændig ret i at baggrunden for spørgsmålet er ministerens udtalelser til ekstra bladet

ministeren siger jeg vil ganske enkelt ikke acceptere at der etableres private fixerum på vesterbro det er for mig fuldstændig uacceptabelt hvis privatpersoner på den måde er med til at fastholde andre mennesker i deres narkomisbrug

at fixerum er med til at fastholde folk i et misbrug sådan som jeg læser det jeg går ud fra at ministeren selv om ministeren ikke er sundhedsminister er klar over at der kan gå ganske mange år

vis mængde der

er hensigtsmæssigt at man opretter private fixerum det som spørgsmålet derfor også går på

min holdning og socialdemokratiets holdning at fixerum kan være med til at redde liv indtil den dag brugeren er klar til behandling og måske endda kan være med til at motivere til behandling ved at der er sundhedspersonale til stede

det kan man altså ikke gøre

jeg mener også at det er særdeles problematisk at lave fixerum hvor man altså fastholder sådan ser jeg det folk i et stofmisbrug i stedet for

at få dem ind i et forløb hvor der er en egentlig behandling

jeg tror at det var mig personligt der var med til at bruge ordet sundhedsrum første gang i folketingets regi efter min mening er et sundhedsrum et sted hvor man både kan indtage de ulovligt erhvervede stoffer

det på en ordentlig måde således at man ikke risikerer sit liv ved det og heller ikke risikerer at få smitsomme sygdomme kun derved kan man jo bagefter være motiveret til en samtale med det personale der er til stede i sundhedsrummet om hvordan man kan komme ud af den her kaotiske livsførelse og komme videre i behandling det jeg hører ministeren og måske også ministerens parti sige er at man tror på at det at folk bliver mødt i situationen hvor de indtager stoffer i fixerum sundhedsrum kært barn kan have mange navne

er sådan at der på et år kommer

og der er så en række

situationer de pågældende er i men der er behandlingsgaranti og der er

to tusind som er i behandling så det er

jo sådan at behandling kun er en lille del af

som jeg var inde på i mit foregående spørgsmål vil der være masser af misbrugere som ikke er villige til at gå i behandling eller som sidder i kriminalforsorgens institutioner med en kort dom der gør at de ikke har mulighed for at benytte sig af de behandlingstilbud der ofte kræver at man er indsat i længere tid

fru karen hækkerup sagt at kriminalforsorgen ikke engang ved hvor mange stofmisbrugere der indtager

altså stiknarkomaner folk der sprøjter sig man

være så tæt på dem som muligt men man kan jo ikke vide med nogen sikkerhed præcis hvor mange det drejer sig om det er dog sådan

løbende tager stikprøver for at undersøge om der er stoffer

der er det da glædeligt at konstatere at hvor der i to

af hvor mange der indtager stofferne og på hvilken måde de gør

ved også at blive smittet med hepatitis

i rusmiddelundersøgelsen blandt kriminalforsorgens indsatte fra to tusind og tre vurderede man at tres procent af alle de indsatte er stofmisbrugere

er også folk der fortsætter med de stoffer der nu er tilgængelige i fængslerne

i vores fængsler eller ryger hash eller hvad det nu er

der alligevel på alle mulige mærkelige måder

strengere straffe i længden vil løse problemerne med stoffer i vores fængsler problemet med stoffer i vores samfund har som helhed varet i alt alt for lang tid og

men man kan gøre mange ting for at undgå det og noget af det man jo kan gøre

dem der nu er blevet afhængige af stoffer og som får adgang til stofferne uanset om vi måtte ønske det eller ej jeg synes heller ikke det

synes ministeren det er tilfredsstillende at de mennesker der er afhængige af stoffer

mobiltelefonen til hver eneste uvorn ung som kunne drømme om at sidde så længe ved en computer sådan kunne jeg svare

styre hvad børn gør bag hjemmets fire vægge om de bager boller spiller matador eller sidder ved deres computer

om dagen får dem til at spise sundt får dem til at

men det går ikke hurtigt nok fremad det er fuldstændig sandt

er overvægtige og især i visse befolkningsgrupper for mange der lever rigtig usundt

denne ulighed i sundhed hvor størstedelen af befolkningen i virkeligheden bliver sundere og sundere og lever længere og længere

en skolebørnsundersøgelse som er lavet i to tusind og ti

ministeren og jeg får givetvis rig lejlighed

der i hvert fald er meldt ud nu er at unge ser tv som de gjorde for otte år siden men det der er det helt nye er at

jeg ved godt at den også bliver brugt i skolesammenhæng altså

altså en tredjedel af alle femten årige

mindst fire timer på det og for de elleve årige

professor bjørn holstein fra syddansk universitet

siger at en fjerdedel af de unge

tv’et og computeren at det giver sundhedsproblemer de får for lidt nattesøvn de får alt for meget fastfood de får alt for lidt almindelig god kost og frugt når de

at det her er et spørgsmål om

intet der hjælper og derfor er det helt fundamentalt at vi fastholder at

børnene skal sove om natten de skal have morgenmad

de skal læse lektier og så videre skolen kan ikke arbejde hvis ikke den bakkes op

har usunde vaner som sidder og glaner foran fjernsynet eller computeren

og tv programmer men også

også penge til den her indsats det der

den politiske vilje til at putte penge i det det har vi fra socialdemokratisk side og jeg kan sige at

det er et spørgsmål om at gøre det forpligtigende gøre det formaliseret at alle voksne inklusive forældrene

er fysisk mest inaktive har forhøjet fedt i blodet forhøjet insulinmængde

også fra politisk side

med til at sikre et ordentligt fundament at handle på

grænsende grænsende til det ynkelige at ministeren siger at det

her synes jeg der ligger en stor forskel

vi vil sige at vi vil forpligte

den formynderiske umyndiggørelsesstat som tror at den ved hjælp af penge og direktiver kan få borgerne til at opføre sig anderledes undskyld men det er altså for naivt det vi kan gøre er at bruge skolen at fastholde forældrene på deres ansvar og at bruge de nye sundhedsprofiler som vi skal tale

virker det feks at kolding vil være en cykelby virker det

indretter cykelstier og får børnene ud af skolebusserne og op cyklerne virker det

forebyggelse nu går fra at være masser af varm luft og tom snak til at være noget konkret hvor kommunerne kan sammenligne sig med hinanden

det gælder også den del af forebyggelsen der retter sig mod mennesker der har diabetes hjerte kar sygdomme eller rygerlunger det er den såkaldte patientrettede forebyggelse og den er et delt ansvar mellem regionerne og kommunerne som i de obligatoriske sundhedsaftaler skal indgå en aftale om hvordan de deler dette arbejde mellem sig jeg skal ikke skrive en bestemt formel for hvilke tilbud

for det er jo netop det som de efter loven skal aftale i de såkaldte sundhedsaftaler der kan være tale om tilbud som er målrettet patienter med specifikke diagnoser

kan også være mere generelle tilbud om rygestopkurser eller patientuddannelsesforløb sundhedsstyrelsen

i sidste uge offentliggjort den nationale sundhedsprofil

vældig godt værktøj når regioner og kommuner skal tilrettelægge deres forebyggende og sundhedsfremmende indsats

kan man se at fire og firs ud af landets otte og halvfems kommuner har konkrete forebyggende tilbud til mindst en af diagnoserne type to diabetes

og rygerlunger og knap halvdelen af kommunerne har tilbud til alle de nævnte diagnosegrupper så er det tre fjerdedele af landets kommuner der tilbyder patientuddannelsesforløb

også når borgerne er gået hen og

blevet patienter

fik vi store ændringer og vi fik også rigtig meget skrevet ned i sundhedsloven som ministeren nævner her kommunerne

har et meget meget stort ansvar på forebyggelsesområdet

forebyggelse der er relateret til borgerne og som ministeren også siger noget af det der er relateret til patienterne altså når borgeren er udskrevet fra sygehuset hvor godt er det det går måske går det ikke godt nok som jeg hørte

det

vi har ventet meget meget længe på at få nogle resultater

at måle på type to diabetes hjerte kar sygdom og lungesygdommen kol

rigtigt som ministeren har fremlagt tal for at

set med mine øjne og med socialdemokratiske øjne ikke giver tilbud

de her tre meget væsentlige livsstilssygdomme som i så høj grad

indskrænker deres fysiske bevægeevne og i det hele taget deres livskvalitet i hverdagen vi har sundhedsøkonomer

at der hvor man investerer pengene rigtig godt på forebyggelsesområdet

inde på kan den patientrettede forebyggelse i kommunerne og i regionerne indeholde mange forskellige elementer både diagnosespecifikke og mere generelle initiativer der

jeg skal ikke gøre mig til dommer over hvilke konkrete initiativer

i sundhedsloven men jeg synes det er værd at bemærke at alle landets kommuner og regioner i disse år er i fuld gang med at udvikle en række tilbud til borgere med kroniske lidelser

med dansk folkeparti og liberal alliance sat ekstra skub i ved at bevilge over en halv milliard kroner til en forstærket indsats for patienter med kroniske sygdomme i perioden to

og til patientundervisning og fremme af egenbehandling for patienter med kronisk

hvad ministerens ambitionsniveau er så kunne det dog være helt naturligt i relation til det og i forlængelse af det

ikke vil ophøje sig til dommer jævnfør det der står i sundhedsloven det synes jeg måske

indfriet med de data vi får her fra statens institut for folkesundhed

ministeren siger at der er plads til forbedring

vil gerne relatere til en ting vi har fået et fuldstændig nyt

fra kommunernes landsforening der hedder momentum

har vi altså de sidste ti år fået mere end tre tusind flere læger og mere end tre tusind

så lad os nu ikke få den debat til at forplumre vores i øvrigt udmærkede samtale om forebyggelse jeg har selv bladet momentum og der står ikke noget der strider mod

barnemad det er i hvert fald også barnemad at forstå at når kommunerne

ikke ensbetydende med at kommunerne har de samme midler som de har haft tidligere vi ved

det samme beløb lad mig blot lige citere fra forsiden

står på massive besparelser rundt om i de danske kommuner viser momentums kortlægning hele fire og firs kommuner lægger op til besparelser i forhold til regnskabet for to tusind og ni og over en femtedel reducerer udgifterne med mindst fire procent så

af

politik og de initiativer som vi har iværksat

vi baserer os i høj grad på at det er bedst at initiativerne kommer nedefra i stedet for at blive dikteret ovenfra det er det herre møller mortensen ikke vil acceptere men

med kommunalreformen skabte regeringen nye og stærke enheder de udgør et bæredygtigt fundament for at styrke et kommunalt selvstyre hvor kommuner og regioner har større handlefrihed til lokalt at tilrettelægge opgavevaretagelsen på en bedre og mere sammenhængende måde samtidig har regeringen også sikret at det kan betale sig for kommunerne at tænke forebyggelse og sundhedsfremme ind

ældreplejen med videre på grund af den kommunale medfinansiering sparer kommunerne i dag penge hver gang de forebygger en uhensigtsmæssig sygehusindlæggelse og den besparelse vil vi jo som bekendt øge kraftigt med et lovforslag som er på vej og hvorved incitamentet for kommunerne bliver endnu mere rigtigt og drivende i forhold til i dag med sundhedsprofilerne har vi fået et glimrende værktøj som bidrager med viden om sundhedstilstanden i de enkelte kommuner og regioner og på tværs af landet det giver et rigtig godt fundament for at forebyggelsesindsatsen kan bygge på viden om hvad der virker den enkelte kommune kan for eksempel se hvor mange rygere der er om det især er de unge om rygestopkurserne

kommunerne og regionerne kan sammenligne sig med hinanden ved at se

der gør det godt og som de ved ligner

ministeren indledte med men nu er det et andet spørgsmål vi er ved

jeg vil gerne tage fat i det som ministeren ikke siger

i højindtægtsgruppen og de fem og tyve procent i lavindtægtsgrupperne i det her land

var der en forskel på fem en halv år

over ti års forskel på om man er i højindtægtsgruppen eller i lavindtægtsgruppen

forskellene i det her land er vokset markant både under den tidligere

der er vel et fælles nationalt ansvar for netop at sikre at man ikke

befinder sig i den laveste løngruppe i det her land alligevel

siger ministeren at

jeg hører næsten ministeren sige at det

sundheden for alle danskere der har ministeren ikke

jo trods alt minister for sundhedsområdet og det ville vel

man som sundhedsminister faktisk også havde nogle ambitioner og

og sundhed for alle befolkningsgrupper men det er jo meget tankevækkende at den velbjærgede del af befolkningen løber fra den resterende del af befolkningen

på listen eller i hvert fald som et af de

større lighed i sundhed det er en af de vigtigste udfordringer overhovedet og det betyder at vi skal fokusere vores kampagner mere end vi har gjort hidtil rygestopkampagner

prioritering og netop fokusering af forebyggelsesindsatsen og ikke mindst af sundhedsdiskussionen rent

en situation hvor vi skal have større lighed i sundhedsvæsenet

se magtpåliggende at vi faktisk får indsnævret den

forskel der er mellem højindtægtsgrupperne og lavindtægtsgrupperne

at være på den her klode men vil ministeren så ikke også medgive at nogle af de

øger indsatsen på forebyggelse og ikke udelukkende lader den finansiere over satspuljen

ser på nogle af de erfaringer man har gjort i andre lande hvad er det der virker

svare på om afgifterne

det niveau der var da regeringen trådte til i to tusind og et

også bare høre om ministeren ikke kan bekræfte at man i dag kan købe panodil i supermarkeder og i øvrigt alle mulige andre steder hvad man ikke kunne for i hvert fald tyve år siden og man kunne heller ikke for ti år

er faktisk også at vi får nogle ambitioner

forskel en ting er forebyggelsespolitikken men vi bliver også nødt til at forpligte kommunerne ud over

sige som ministeren indledte med at sige at de her initiativer skal komme nedefra jeg er enig i at vi hvis der er gode initiativer nedefra

men vi må som ansvarlige politikere

når der ligger patienter på gangene på de medicinske afdelinger

men jeg tror ikke det er klogt at jeg som minister skal spørges hver gang man på en medicinsk afdeling lægger en patient på gangen det tror jeg ikke vil være noget godt

jeg tror i det hele taget det er klogt at vi respekterer at det er regionerne der driver sygehusene hvis herre jonas dahl

det er sygehusejerne som kender belastningen på den enkelte afdeling og problemstillingen med patienter på gangene er jo ikke ny

den er tværtimod så gammel at man kan undre sig over

i gennemsnit er belægningen jo fem og halvfems pct og man kan godt sige at den

i alle tilfælde

en meget kostbar sag

er en god sundhedsprioritering

nedlægge regionerne men det var slet ikke det spørgsmålet gik på

set også at det er endnu et forsøg på at forplumre debatten jeg ville egentlig ønske at en ansvarlig sundhedsminister tog et ansvar for de problemstillinger der er på landets sygehuse og som vi ser år efter år

hvor det kom frem at der rent faktisk

er en generel overbelægning på en række danske sygehuse

jo ikke et spørgsmål om at der i enkelte tilfælde og det tror jeg alle har forståelse for

kan være en spidsbelastning det der er problemet

overbelægning som finder sted og det vil sige at der stort set altid på en række afdelinger ligger patienter på gangene og det er jo da immer væk et

det er trods alt sundhedsministerens ansvar at der bliver drevet et sundhedsvæsen i danmark og dermed også at man rent faktisk tager vare på de patienter som er indlagt på de danske sygehuse

ministeren hvad er det så man har sat i gang

sidste år i januar havde vi en lignende historie fremme og der stillede

en og halvtreds som vi her er i gang med lyder hvilke tiltag vil ministeren iværksætte for at løse problemet med sygehuspatienter der må ligge på gangene undskyld men det er da at stille spørgsmål til ministeren som om ministeren er sygehusdirektør det spørgsmål skal man da stille til en sygehusdirektør og jeg kan fortælle at der er adskillige sygehusdirektører som stort set kan undgå at patienterne ligger på gangene der er steder hvor man har systemer der gør at det stort set aldrig sker

brede sig fra det ene

sygehus til det andet og fra den ene region til den anden når vi har en belægningsprocent på fem og halvfems betyder det at der kan være tilfælde hvor der ligger patienter på gangene

hvad den nuværende sundhedsminister skal lave på et senere tidspunkt i sin karriere

være sygehusdirektør er det jo et spørgsmål om er en stilling han i givet fald må søge

sygehusdirektører eller embedsmænd ellers er der

for lang tid siden ministeren har været menigt folketingsmedlem

han rent faktisk er klar over det men det der egentlig er spørgsmålet og det ministeren nu her i anden runde også har undgået at svare på er hvilke tiltag vil ministeren igangsætte for at undgå den her problemstilling

set også løbende drøfter den her situation

sfs regionsrådsmedlemmer men det der jo netop kommer tilbage

er at man rent faktisk er udsat for en lang række besparelser og dermed også en række afskedigelser og det skyldes ikke mindst regeringens overbetaling

af privathospitalerne men den runde

statsministeren sådan set erkendt at der har været en række problematiske forhold jeg bed lidt mærke i at ministeren

ministeren også kan bekræfte at det rent faktisk er tilfældet

styrer klassedannelsen og koster børn rundt mellem skoler og så videre jeg kender jo det bureaukrati som man får hvis man tager konsekvensen af den kampagne

er det et bureaukrati uden lige hvis jeg skal tage alvorligt at det er mig der har ansvaret når

et bureaukrati uden lige det er meget enklere at herre jonas dahl snakker med sine partifæller

når vi skal fordele de ekstra penge